kl og til

se ud

af

og

have

siger

at nå frem til

er

ved

men

jo

det er lidt

to

to

er dem regeringen

regeringsindgreb

videre synes

blevet at

herre alex ahrendtsen

gøre

et

at have

det

det sådan

tror egentlig

det

at

med og

er det

er også

det er

selv

godt

er

ikke en

bruges

en

der

her kommer

ja

vigtigheden

for lokale

centrale